procedure som vi nu skal stemme om

er at man sender et lovforslag til høring i civilsamfundet i det her tilfælde ville det betyde at

og så videre kunne blive hørt det dropper man og så gennemtvinger man det her lovforslag som er så vidtgående på omkring to døgn

i går

synes ikke det

at vi synes det er

at vi faktisk behandler ny lovgivning demokratisk og det gør vi ikke med den her lovgivning vi mangler fortsat et eneste godt argument for hvorfor den her lovgivning skal

hvorfor må alle de mennesker vi normalt lytter til ikke blive hørt

hvorfor må alle de organisationer som vi normalt lytter til

vældig mange uafklarede spørgsmål vedrørende det her lovforslag jeg synes at institut for menneskerettigheders kritik er så skarp at den fortjener at blive læst op

af asylansøgere ved indrejse og om suspension af retten til domstolsprøvelse inden for tre

fire og tyve timer giver regeringen hjemmel til at træffe beslutninger

jeg synes det er rystende at så tydelig en konklusion fra institut for menneskerettigheder

liberal alliance konservative eller socialdemokraterne til at ryste det mindste på hånden at ikke så tydelig en konklusion får partierne til tænke

så god en idé at sjuske og haste

lovgivning igennem

om menneskerettighedskrænkelser men de siger

at foretage sig handlinger som strider mod vores internationale forpligtelser som strider mod menneskerettighederne

med sådan en kritik men jeg synes det er skræmmende at socialdemokraterne

jeg synes det er skræmmende at venstre gennemfører den her

synes det er skræmmende at liberal alliance jeg gentager lige navnet liberal alliance

når de kalder sig for danmarks liberale parti

sidde fængslet uden at komme for en dommer

kom det oven i købet frem at det også gælder for

uden de skal for en dommer

jamen stoler fru schmidt nielsen ikke på myndighederne stoler fru schmidt nielsen ikke på myndighederne

at de skal have et førstehjælpskursus at de skal være uddannede vagter at de skal have uddannelse i konflikthåndtering konfliktløsning jeg tror at om kan huske nogle af de frygtelige sager

at nogle mennesker er lagt i benlås

regeringen og socialdemokraterne vil nu give

vagter kompetence

for flygtninge jeg mener det er skandaløst afslutningsvis vil jeg sige at som handler om

flygtninge på nedlagte skoler og nedlagte plejehjem

at skal bo i telte i danmark

og om at flygtninge som kommer til danmark skal bo i telte

er kommet i sikkerhed

bliver sendt tilbage i udvalget mellem anden og tredje behandling

som handler om

vi stemmer for det lovforslag eller det ændringsforslag som betyder

tilhørerpladserne for ikke så forfærdelig lang tid siden det

sørgeligt for demokratiet og lad mig i den forbindelse rose folketingets ansatte for deres indsats der det her er jo ikke

på ingen måde tre fjerdedele stemmer for at man kan hastebehandle det tre fjerdedele ender jo formentlig også med at stemme for lovforslaget jeg synes at man skal få styr på sine

prioriteringer der er nogle ting man skal have på plads herinde i folketingssalen

at passe på danmark det er vores fornemste opgave det må da være derfor at man engagerer sig i politik det må da være derfor at man forsøger at blive valgt til folketinget og det må da være derfor at nogle mennesker giver én deres tillid og stemmer på én til et folketingsvalg fordi de har en forventning om at man gør en indsats for at passe på danmark så står vi midt i den måske mest alvorlige migrantkrise vi nogen sinde

lovforslag

have konsekvenser når man opholder sig

det

det

at

jeg skal forsøge at gøre det kort fordi det der kalder mig på talerstolen

solnedgangsklausul og det vil jeg gerne meddele liberal alliances stillingtagen til men der er jo også stillet nogle andre spørgsmål til

det er et problem at fravige folketingets forretningsorden og det er noget vi ser på med stor alvor men den risiko der

gør at vi mener det er berettiget og jeg efterlyser sådan set også en diskussion af

ikke at revidere udlændingeloven som jo er det vi diskuterer situationen i sverige og tyskland kan ændre sig meget hurtigt og vi er på vej ind i den kolde årstid hvor man bogstavelig talt kan dø af at opholde sig udendørs hvis temperaturen kommer under frysepunktet

er samlet for at diskutere i dag

en revision af udlændingelovgivningen og det der er stridens kerne

som handler om administrativ tilbageholdelse det har der ikke været så meget diskussion af men det er det vi på et eller andet tidspunkt skal stemme om både § seks og tredive og § syv og tredive af udlændingeloven falder inden for den europæiske menneskerettighedskonvention om administrativ tilbageholdelse

at der ikke er nogen øvre grænse for hvor længe et menneske kan sidde frihedsberøvet uden at komme for en dommer

hvordan kan et parti der kalder sig liberalt nogen sinde støtte sådan en lovgivning det strider da imod alle liberale tanker det strider

vi har tillid til og og en række andre af den type formuleringer

er valgt herind et særligt ansvar for at sikre menneskets rettigheder borgernes rettigheder i det her tilfælde så udenlandske borgere men

og

se

og syv

en lille

amnesty international skriver hastværk blokerer for grundigere forarbejde andre løsninger og tydeligere retspolitiske overvejelser

noget som de fleste af os har været inde på

set har man med l62 samlet en række ubetænkelige rent praktiske stramninger med nogle forslag som burde have været undergivet en langt grundigere retspolitisk drøftelse herunder spørgsmålet om mulige alternativer til svækkelse af retssikkerheden

til gengæld kan man konstatere at de sidste ti års anti terrorlovgivnings

for en række svækkelser af domstolskontrollen med den udøvende magt nu genfindes som eneste argument i dette lovforslag at domstolskontrollen kan tilsidesættes eller fjernes når opretholdelsen af den findes tidskrævende og upraktisk det fremgår af bemærkningerne og nogle af de svar som er givet at en udlænding fortsat kan insistere på at få frihedsberøvelsen indbragt for en dommer

som er undskyldningen kan man sige for mange af dem som stemmer for dette lovforslag men siger amnesty international uanset hvordan man vender og drejer det så får den enkelte udlænding ikke nogen konkret og individuel vurdering af sin frihedsberøvelse så længe suspensionsperioden løber og det har

som ikke insisterer og anmoder om at komme for en dommer får således ikke nogen individuel vurdering af om frihedsberøvelsen er lovlig og proportional med den konkrete sags omstændigheder

men der er næppe nogen tvivl om at mange udlændinge vil være uvidende om deres ret eller bange for at insistere på at få den integrationsministeriet må være af samme opfattelse forslaget ville ikke give mening hvis ikke ministeriet havde en ret klar forventning om

vil medføre at mange udlændinge vil kunne frihedsberøves uden retlig prøvelse det er det som jeg har hæftet mig ved i

at vores menneskeretlige forpligtelser er overholdt men institut for menneskerettigheder siger

er både kortfattet og upræcis ja faktisk siger institut for menneskerettigheder at de foreslåede regler giver regeringen hjemmel til at træffe beslutninger der vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser derfor kommer institut for menneskerettigheder med en række anbefalinger institut for menneskerettigheder har anbefalinger vedrørende frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen i danmark vedrørende suspensionen af domstolsprøvelse hvor de direkte siger at overbebyrdningen ikke er en legitim grund for en langvarig behandling man skal altså holde sig inden for den fastsatte

anbefalinger vedrørende opholds

den tidsmæssige udstrækning af frihedsberøvelsen må være forholdsvis kortvarig at altså ikke skal foregå bare hurtigst muligt men at den højst må være syv fjorten dage at der som sagt skal foretages underretning

inden for højst syv fjorten dage og derfor skal ske med rimelige mellemrum

det skulle være undtagelsen

reglen det er jo simpelt hen meget meget

det er nemlig en forslaget at frihedsberøvelsen skal anvendes mere

mennesker skal så vidt muligt frihedsberøves

ikke er tilstrækkelige hvor politiet skal sikre udlændingens identitet og asylsagens grundlag i selve sagsbehandlingsfasen for at sikre at udlændingen samarbejder loyalt om sagens oplysning og efter afslag på asyl hvor udlændingen skal afgive de nødvendige oplysninger

jeg kan ikke se at der er nogen grund til at ophæve disse forhold

så står vi her igen mindre end tre døgn efter at dette lovforslag blev fremsat mindre end to døgn efter førstebehandlingen

to høringsnotater udleveret et fra institut for menneskerettigheder og

amnesty international da ministeren blev bedt om at kommentere høringsnotatet fra institut for menneskerettigheder under samrådet kunne hun ikke det

vi har ikke tid til høringsproces beklager når høringssvar så alligevel ankommer

satire måske ligefrem

en meddelelse fra en lektor på facebook i går i den satiriske ende

se hvordan man bliver set på udefra han skriver jeg har set fjernsyn det sker ikke så tit

udlændingeministeren i samråd om l to og

med garanti nogle humanistiske sprogryttere

ekstraordinær egentlig betyder

en vurdering og nej eksempler synes jeg ikke vi skal bruge for lang tid på

er at en sådan lovgivning så må basere sig på nogle analyser

politi dommere

hvordan man håndterer for eksempel et eventuelt terrorangreb eller øvede sig i krig eller

logistik det er absurd

til at bakke op om det her lovforslag som ingen af folketingets partier har haft ordentlig tid til at tage stilling til der er flere elementer i forslaget som vi synes er okay og vi anerkender at kriser som den vi står i også betyder at man må have handlerum

fornuftigt nok at ministeren kan sikre at der er bygninger ikke telte men bygninger til at rumme de mennesker der kommer til landet vi synes også det

at ministeren har bemyndigelse til at standse tog og færgetrafik i ekstraordinære situationer

nærmest også selv om vi behandler

på hundrede sider der var masser af debat mange spørgsmål og blev regeringen og socialdemokraterne spurgt

når både dommere advokater institut for menneskerettigheder socialister

de svenske og tyske asylsystemer kan bryde sammen hvert øjeblik

fremgangsmåde at man prøver at få politik igennem ved at skabe frygt

er kirkegænger jeg var heller ikke helt tilfreds

den styrer forskning og den styrer politik

ekspert i kristendom at talen var til de partier der nu gennemfører den her lov

ingen der svarer vi laver altså en lov

lave politiarbejde

to og firs hverken for eller imod

forkastet herefter betragter jeg ændringsforslag nummer to og tre af det samme mindretal som

ændringsforslag nummer fire bortfaldet ønskes

er vedtaget

ikke mere at foretage i dette

teknikken skal vi holde cirka ti minutters

folketingets næste møde afholdes således i dag

udgår tredjebehandlingen af l to og tres af næste